inklusive statsministeren

på denne første mødedag i det nyvalgte folketing vil jeg gerne byde velkommen til alle nyvalgte og genvalgte tillykke med valget og tak for indsatsen i folkestyrets tjeneste også tak til dem der stillede op men ikke blev valgt og alle dem der har brugt kræfter på folkestyret op mod valget den femtende september

at nyvalgt folketing træder sammen klokken tolv den tolvte søgnedag efter valgdagen dersom kongen ikke har indkaldt det til møde forinden

i medfør af grundlovens § seks og tredive siger forretningsordenens § en hvad vi skal gøre i dag og jeg citerer i folketingets første møde efter nyvalg vælges under forsæde af aldersformanden en midlertidig formand til at lede tingets forhandlinger indtil den almindelige prøvelse af valgene har fundet sted og aldersformanden det er ikke den ældste men den der har haft sæde i tinget længst

mogens lykketoft hvis ingen begærer afstemning vil jeg betragte indstillingen som vedtaget

jeg beder den midlertidige formand om at komme op og indtage sin formandsstol

jeg takker for valget til midlertidig formand indtil i morgen

det hverv jeg har bestridt de sidste fjorten dage som fungerende

jeg vil gerne ved denne lejlighed gøre aldersformandens ord til mine egne og byde hjertelig velkommen til

navnene på de valgte vil blive optaget på folketingets hjemmeside og i folketingstidende fra indenrigs og sundhedsministeren modtaget materiale i anledning af det afholdte folketingsvalg materialet vil blive tilstillet det netop nedsatte udvalg

jeg henviser til den dagsorden der er slået op på folketingets hjemmeside